har jeg modtaget følgende skrivelse statsministeriet den syvogtyvende maj to tusind og femten

afholdelse i hele riget torsdag den attende juni

er det praksis at tingets almindelige virksomhed standses og jeg skal derfor om et øjeblik afbryde mødet skulle det blive nødvendigt at indkalde folketinget til flere møder inden valget vil meddelelse om tidspunkt og dagsorden blive tilstillet medlemmerne skriftligt ikke mindst de medlemmer der ikke genopstiller eller af anden grund ikke vender tilbage vil

takke for deres indsats i folkestyrets tjeneste jeg takker alle kolleger for det gode samvirke i de seneste fire år